en forhøjelse af bloktilskuddet til færøerne på

den drejer sig om et rimelig vigtigt princip hvor man går fra at bloktilskuddet har været fastfrosset nominelt til

sagen har været diskuteret flere gange både under første behandling og anden behandling og

er princippet meget vigtigt jeg har jo haft den holdning at jeg

at fastfrysningen af støtten var en god idé det var en god lempelig forsigtig måde at udfase støtten fra danmark til færøerne på

jeg har taget ordet fordi der er blevet rejst to ting i debatten som jeg gerne vil have finansministeren til at bekræfte der har jo været ønske fra færøsk side om at forhøje bloktilskuddet med to hundrede million

danmark har ansvaret for visse områder på færøerne det var sådan

firserne at der var en refusionsordning gældende hvor det færøske hjemmestyre

sagsområder på færøerne

at danmark stadig væk har ansvaret for visse sager på færøerne det er ligesom det som argumentation har bygget på når man har ønsket højere bloktilskud

det er således at bloktilskuddet er et generelt tilskud

visse sagsområder men at det er det færøske hjemmestyre der fuldstændig suverænt bestemmer hvorledes pengene bliver brugt

det økonomiske ansvar for de sagsområder som i gamle dage indgik i refusionsordningen et andet spørgsmål

beskyldt undertegnede for at være

de to hundrede million kroner ekstra fordi jeg skal have presset

jeg har hele tiden sagt at jeg støtter den linje som flertallet på færøerne har

om at bekræfte at jeg ikke på nogen måde har presset regeringen til at gå imod landsstyrets ønsker jeg har sagt min mening hvor jeg

det var på sin plads

pres på finansministeren i den her sag

ønsker finansministeren ordet

og jeg tror det kan gøres relativt præcist og relativt

den danske stats medfinansiering af områderne er ophørt og at der gives et generelt bloktilskud som

færøernes hjemmestyre selv det andet spørgsmål kan besvares næsten endnu klarere og endnu kortere det er ikke sådan at der fra

har formuleret sin holdning til spørgsmålet ud fra den opfattelse

regeringspartierne selv og forhandlet synes jeg udmærket og respektfuldt med det færøske hjemmestyre på den baggrund så det er svarene

ikke tilfældet så kan vi gå til

slutter afstemningen lovforslaget er enstemmigt vedtaget

hundrede og elleve stemmer

det er ikke tilfældet og så går vi til afstemning

vi slutter afstemningen

lovforslaget er enstemmigt vedtaget med en hundrede og ti stemmer

ønsker nogen at udtale sig

vi slutter afstemningen forslaget til folketingsbeslutning er enstemmigt vedtaget med en hundrede og ti stemmer og vil nu blive sendt til statsrevisorerne

da det ikke er tilfældet er forhandlingen sluttet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

forhandlingen sluttet og vi går til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

forhandlingen er åbnet herre esben

lov om ændring af fiskeriloven der vedrører rådgivende udvalg fiskeri af laks i visse vandsystemer eu pointsystem for alvorlige overtrædelser beslaglæggelse af fiskeredskaber og straffemyndighed for visse eksterritoriale overtrædelser en blandet landhandel kan man vist roligt tillade sig at sige som led i eus forstærkede indsats mod ulovligt fiskeri både inden for og uden for eu er der vedtaget en række forordninger som har til formål at ramme de former for adfærd som forårsager de alvorligste skader på havmiljøet og på fiskebestandenes bæredygtighed og som derfor samtidig forringer den socioøkonomiske situation for de fiskere der faktisk overholder reglerne

tolv vedrørende ændret betaling for fisketegn l tre og halvfems indeholder en præcisering af den gældende praksis for tildeling af laksekvoter til vestvendte jyske åsystemer samt en række forslag til modernisering af bestemmelserne vedrørende rådgivende udvalg der er dele af lovforslaget som venstre ikke ser problemer i det gælder de justeringer af rådgivende udvalg laksekvoter og opfølgning i forhold til fisketegn der er lagt op til venstre anbefaler også det grundlæggende princip i

§ ni og tredive a stykke to der indebærer at

om permanent inddragelse af fiskerilicensen

kan af fiskerilicensens indehaver forlanges indbragt for domstolene anmodning herom skal ministeren inden fire uger efter at inddragelsen er meddelt

en sådan foreslået inddragelse er et voldsomt indgreb uanset periode og venstre finder generelt at straffen inddragelse af licens alene bør anvendes i undtagelsestilfælde det er væsentligt i den forbindelse at få afklaret i det videre lovgivningsmæssige arbejde hvorvidt så vidtrækkende foranstaltninger gælder for andre erhverv det hænger ikke mindst sammen med det proportionalitetsprincip som gøres gældende med lovforslaget af lovforslaget fremgår det også at fødevareministeriet tillige væsentligt at understrege at de sanktioner har til hensigt at ramme de alvorligste overtrædelser af fiskeripolitikken i venstre er vi interesseret i at vide hvorvidt det eksempelvis betyder at fejl i udfyldelsen af logbog er blandt de alvorligste overtrædelser af fiskeripolitikken venstre er tilhængere af at der som minimum bør være mulighed for administrativ rekurs det vil sige at der bliver mulighed for at klage til et forvaltningsorgan over en afgørelse der er truffet af et andet forvaltningsorgan med efterfølgende mulighed for domstolsprøvelse i alle sager om inddragelse af

der er altså flere forbehold der skal afklares i det efterfølgende lovgivningsarbejde

at ministeren ikke er indstillet på

til lovforslaget således de retssikkerhedsmæssige betænkeligheder som advokatrådet peger på både for så vidt angår § ni og tredive a

er når det gælder muligheden for klageadgangen til fødevareministeriets klagecenter i forhold til permanente inddragelser

en del af det videre arbejde i forhold til en opsættende virkning

også er indstillet på at følge det ganske udmærkede forslag der er kommet fra danmarks fiskeriforening om at sikre

laves en yderligere ændring af lovforslaget således at fiskeriskolen i thyborøn og skagen skipperskole ved direkte ejerskab af undervisningsfartøjer kan meddeles tilladelse til erhvervsmæssigt fiskeri mange af os der

både fiskeriskolen i thyborøn og skipperskolen i skagen

thyborøn og venstre er også indstillet på at imødekomme de dele af forslaget

den konservative ordfører nævner

det var for så vidt ganske udmærket selv om venstre har lidt betænkeligheder på nogle

men det må vi prøve at kigge på under udvalgsarbejdet det her

lovforslag handler jo dybest set om

og det betyder også at der er en vis form for solidaritet i det her

gør det ordentligt og har et bæredygtigt fiskeri

skal straffes for at der er nogle der ikke kan finde ud af det tværtimod er vi nødt til

sådan at man til syvende og sidst helt kan forbyde dem

i det her er jo også at man ikke bare går efter fartøjsejeren

efter fartøjsføreren og det siger sig selv at det er ganske udmærket

det er jo trods alt den enkelte fartøjsfører der har ansvaret for skibet og dermed også kan afgøre hvor man skal fiske henne og hvordan

overtræder reglerne synes jeg det er fornuftigt

lovforslaget her også rammer rammer dem

ting heri vedrørende laks

nogle meget klare regler for

med pleje og avlsarbejde og andet at der står noget om det er vi også tilfredse med så er der en del vedrørende finansloven for to tusind og tolv der handler om at der er

bliver betalt af dem der er ude at lystfiske og

i forhold til de muligheder der er

købe et fisketegn til hele året

hundrede og fem og firs kroner så det er vi

tilfredse med så indeholder lovforslaget som sagt også

de rådgivende udvalg som man er nødt til at have i et

der skal leve efter reglerne

gør at der er behov for at der kommer en justering på det her

spørgsmålene fra den konservative ordfører drejede sig om med hensyn til

det er sådan at det kun er godt hvis det også

det problem de har haft igennem mange år

jeg skulle også hilse fra

jeg synes ikke at ministerens begrundelse

meget alvorlige betænkeligheder som advokatrådet har givet udtryk for

er også en statistik der viser at fiskerne faktisk er langt oppe i årene hvis man ser

lærlingeindtag jeg siger bare at vi er optaget af at finde løsninger

de unge der gerne vil ind i fiskeriet og gøre

kigget på så vi er åbne over for at kigge på hvordan det lige passer sammen med det her men vi er parat til

en diskussion om det i forhold til advokatrådet og opsættende virkning og den slags ting

jo igennem de senere år jeg tænker også her på

område med med fødevarelovgivningen hvor vi har været nødt til at komme efter virksomheder der ikke

strammet lovgivningen voldsomt i forhold til at kunne fratage dem retten

hvis advokatrådet har nogle betænkeligheder

en af grundene til at det er lavet som det er er jo at når vi har en fælles fiskerilovgivning inden for eu så skal der også være fælles regler

venstres ordfører har ret i at der er en vilkårlighed men det er også noget som jeg synes vi skal kigge på

eksempler på at der kan opstå vilkårlighed i forbindelse med med udmåling og tildeling pointsystemet

forseelse der er jo lagt adskillige forskellige point ind afhængigt af om en forseelse er så

det vil jo bero på en vurdering og vi kan allerede i dag se forskellige former for vilkårlighed når vi ser på kontroller inden for det fødevaremæssige system

naturligvis en væsentlig del at sikre

altid være jeg kender heller ikke nogen advokater der ikke

rejse en kritik af et eller andet

så tager vi dem vi er da selvfølgelig enige i

det er også derfor at man lægger op til at at

foretager sig nogle ting uden for landets grænser

der bliver symmetri i det det synes jeg er fint og så må vi

fiskeri og der må jeg sige at intentionerne i forslaget

der ikke kan finde ud af det skal vi også komme efter og vi skal komme efter dem hårdt

enig i men når man så kommer ind i forslaget og får læst

vil gøre det begynder vi også at blive meget betænkelige i dansk folkeparti blandt andet ved at

man siger at ligegyldigt

altid være strafudmåling ud fra at man sådan set havde foretaget ulovligheden i dansk farvand

andet talte med en dansk statsborger

er ingen tvivl om at den måde man

nu til at fiske under danske regler

jo lidt til at vi sagde til alle danske virksomheder som har produktion ude i kina

arbejdsforhold lønvilkår som om virksomheden lå i danmark

den enkelte skippers virksomhed som han så har fragtet hen et sted i verden og fisker under de regler

så er det pågældende sted

hvis man medvirker til ulovligt fiskeri uanset hvor i verden dette måtte foregå

territorium der ser vi det sådan at man kigger på den enkelte båd

talerstol men jeg er overbevist om at hvis man kigger på en spansk kontrollant og man kigger på en dansk kontrollant og sætter dem ved siden af hinanden

tror jeg ikke helt vi får det samme udfald på hvordan man takserer

overtrædelse i forhold til om det er en meget grov overtrædelse eller det er en lettere overtrædelse

også med dansk folkepartis stemmer

man lære det på den hårde måde men her lægger man jo faktisk op til at der er nogle der kan blive

sådan læser vi det i hvert fald når vi ser det

bestandig fordi det er noget af en hård straf at få hvis man har lavet en overtrædelse at man så bestandig ikke har mulighed for at træde tilbage i det erhverv som man har arbejdet med så jeg vil sige at intentionerne i forslaget

bæredygtigt fiskeri vi skal bakke op

også ting her hvor vi frygter at særligt danske fiskere

fiskere fra eu og andre steder som de konkurrerer med

del spørgsmål til det og kan derfor hverken sige ja eller nej til forslaget som det ligger nu

som ordfører ok så siger vi tak

trykke sig ind mens jeg kiggede den anden vej så

fiskeriskolen i thyborøn og skipperskolen i skagen og få det indskrevet i lovforslaget så der bliver mulighed for at

nye yngre fiskere også når vi kigger

også har mulighed for at færdiggøre deres uddannelse

vi er meget positive over for at kigge på det forslag

er det afgørende at natur og miljøhensyn vægtes højt i reguleringen af samfundet det betyder at den brug der gøres af de naturmæssige ressourcer altid må

på en bæredygtig måde og under hensyntagen til fremtiden denne tilgang har vi også når det gælder fiskeri og det er hvad enten der er tale om fiskeri på kommercielt niveau eller fritidsfiskeri det primære formål med ændringerne i den nærværende lov er som bekendt at beskytte fiskeribestanden mod overfiskeri og etablere

over for dem der overtræder fiskeriloven sanktionssystemet der foreslås er opbygget som pointsystem der efter gentagne grove overtrædelser vil kunne medføre at fiskerilicensen bortfalder hos overtræderen i det radikale

det er rimeligt at for eksempel direkte fiskeri efter en truet bestand som der er udstedt fiskeriforbud mod vil kunne medføre pointtildeling og i sidste instans bortfald af licensen det sekundære formål med loven nemlig præcisering

vedrørende sammensætning af rådgivende udvalg forvaltning af laksekvoter og ændrede priser på fisketegn finder vi relevant at tage med i revision af loven og det giver ikke umiddelbart anledning til kommentarer der er så allerede her ved første

om hvorvidt en klage skal have opsættende virkning

det spørgsmål vil vi i udgangspunktet læne os op ad ministerens bemærkninger og sige

bør en klage ikke have opsættende virkning så det vil være vores udgangspunkt for diskussionen i udvalget derudover er der spørgsmålet om praktikpladser som

det konservative folkeparti har rejst flere gange vi synes det er yderst relevant at tage det med i udvalgsbehandlingen og se om vi på nogen måde kan sikre at det også kommer med i den her lov

sig som fiskere så vi kan som udgangspunkt støtte

sin helhed men ser frem til udvalgsbehandlingen og de ændringer vi sammen kan

betænkeligheder som advokatrådet er kommet med jeg kan forstå at det radikale venstre i udgangspunktet har det synspunkt at der ikke er noget i vejen med administrative

hvis man uretmæssigt administrativt

det radikale venstre om det radikale venstre

grundigere ind i den problemstilling som advokatrådet rejser og som jeg faktisk mener man

derfor tager vi det selvfølgelig også alvorligt når advokatrådet kommer med den slags indvendinger men jeg vil også sige at når jeg læser ministerens svar på netop det spørgsmål

hensyn her i forhold til hvordan man gennemfører forordninger og nogle særlige krav i forhold til at klager ikke må have opsættende virkning på at pointsystemet kan fungere

faktisk er en dansk praksis for det her med de økonomiske interesser det er så klart at hvis det viser sig at det kan have meget voldsomme konsekvenser og at folk skal være i uvished i årevis så er det jo selvfølgelig noget vi må

absolut villige til at diskutere det

grundigt i udvalget for at finde en løsning

besvarelse af høringssvarene at advokatrådet jo gør ganske meget ud af netop at understrege at ministeren på begæring fra adressaten er forpligtet til at anlægge retssag

er velbegrundet men advokatrådet siger så derudover

udelukker at man godt kan tillægge klageadgang til fødevareministeriets klagecenter for så vidt angår de afgørelser

hverken i eus pointsystem eller andre steder

blive oprettet flere praktikpladser så de unge mennesker som gerne

hvis der også i forbindelse med behandlingen af det her lovforslag kan træffes nogle beslutninger der får

til den del

laksefiskeriet og fiskeritegnet osv er enhedslisten positiv over for

set at begge forslag også kan have positive miljømæssige konsekvenser og hvert fald i forhold til det der handler om laks også være med til at sikre laksebestanden så det er vi

med på vi synes også at baggrunden for det der er hovedemnet i lovforslaget nemlig det her pointsystem og nye skærpede sanktioner jo

udmærket godt at der foregår en massiv overfiskning globalt set nu

af den massive overfiskning er faktisk lovlig

at eus regler ganske vist er meget bureaukratiske og meget generende for fiskerne men til gengæld utilstrækkelige når det handler om at beskytte bestanden der har vi jo håb om vil jeg sige at de diskussioner og forhandlinger der nu foregår om en ny fiskeripolitik i eu kan lette lidt på det bureaukratiske tryk

effekten i forhold til at beskytte bestandene det synes vi ville være rigtig rigtig godt ligesom vi også håber på at vi fremover kan sikre at eu ikke indgår

man i realiteternes verden gør overfiskeri lovligt og aftalemedholdeligt

de aftaler og de regler der eksisterer men det skal jo ikke forhindre at vi også kan se seriøst på hvordan vi sikrer at de

alligevel lægger en begrænsning på

fiskeri som ødelægger bestandene og undergraver naturen

og der er det selvfølgelig vigtigt at der findes et konsekvent sanktionssystem og det er faktisk en rigtig god idé

sanktionssystem er et sanktionssystem som er internationalt gældende

at få de samme sanktioner og den samme kontrol det synes vi i udgangspunktet er rigtig rigtig

også fordi vi jo ser rigtig mange eksempler på at der fiskes på en måde som er direkte ulovlig og jeg synes nu sådan set at det ikke er nogen helt dårlig ting at vi

at overtrædelse af de internationale regler for fiskeri der sker uden for danmark

også kan straffes hvis det er danske statsborgere der er

også det er fornuftigt og rigtigt at man har mulighed for at fratage mennesker muligheden for at drive et erhverv hvis det er helt åbenlyst at de gentagne gange groft overtræder reglerne det

indføre på områder hvor det ikke gælder nu det har enhedslisten flere gange foreslået så vi er helt enige i det der ligger i lovforslaget på det område når jeg alligevel har et par enkelte kritiske bemærkninger at gøre til det

fratage et menneske muligheden for at udøve sit erhverv er hvad enhedslisten tit har fået at vide når vi har rejst

spørgsmålet er om det er rimeligt som advokatrådet jo også påpeger

i stedet for om man så må sige har den mulighed

der synes vi jo nok at man må stille sig selv det spørgsmål om man dermed har sikret retssikkerheden i tilstrækkeligt omfang

vil være stødende for retsbevidstheden og alt muligt andet hvis en fisker som gentagne gange groft har overtrådt reglerne og hvor man har forsøgt

forhindre vedkommende i et fiske videre siger at det skal køre som

køre i årevis der mens denne fisker fortsætter med måske at overtræde reglerne det er klart at det også

virke krænkende på retsbevidstheden og i andre situationer ville nogle af dem der nu

retsfølelsen men det ændrer ingenting med mener jeg

at sige træffer nogle beslutninger administrativt som har meget vidtgående konsekvenser uden at

retssikkerheden så der er to ting vi vil stille spørgsmål

det her bare sådan som vi plejer at gøre altså

effektivt kan sikre at det faktisk hverken

frataget retten til at udøve deres erhverv i årevis

ved med at overtræde reglerne fordi de venter på domstolene i årevis den udfordring skal vi selvfølgelig

at sikre den fornødne og korrekte sammenhæng

eu forordningerne og dansk ret

det er for mig at se endnu et eksempel på et lovforslag

både positive og negative elementer og derfor er det meget vanskeligt at

vi vil derfor i liberal alliance forholde os afventende til den

den del af lovforslaget som vedrører sammensætningen af de rådgivende udvalg og vi har naturligvis heller ingen problemer med at der er

forhold som også fremgår af de fremsendte høringssvar

og fremmest den kritik fra advokatrådet

også flere af de øvrige ordførere har nævnt vedrørende klageadgangen og vedrørende opsættende virkning i forbindelse med søgsmålet her er vi inde i en retssikkerhedsmæssig problematik som vi i liberal alliance mener

fuldstændig afgørende at få afklaret da det at fratage mennesker retten til at udøve deres erhverv faktisk er en meget alvorlig ting så den del af det vil vi meget gerne have belyst

er kommet fra danmarks sportsfiskerforbund som vedrører den geografisk sammenhængende tredjedel af det samlede vandsystem hvor danmarks sportsfiskerforbund jo påpeger at der kan være nogle definitionsmæssige problemer som vi også meget gerne

endelig indeholder lovforslaget også en præcisering af gældende gældende praksis

til beskyttede genetisk unikke laksebestande i visse vestjyske åsystemer kvotetildelingen foreslås givet til sammenslutninger af fiskeriberettigede for at sikre en effektiv og enkel administration af kvotetildelingen men som der også er klaget over i forbindelse med høringen

betyder det altså at kvoterne ikke længere tilhører den enkelte lodsejer men bliver givet kollektivt det vil vi også meget gerne have drøftet i

er også i forlængelse af fru lene espersens kommentar at vi i liberal alliance

der særligt nogle retssikkerhedsmæssige knuder i nettet som vi skal have gjort noget ved det konservative folkeparti ser som

faktisk alle andre ordførere ikke de store problemer med de dele af forslaget der vedrører justering af rådgivende udvalg laksekvoter og opfølgning i

de to grundlæggende eu forordninger der ligger til grund for hovedindholdet i lovændringerne

at der skal sættes ind over for ulovligt

naturligvis skal vi beskytte

ikke mindst af hensyn til de mange lovlydige fiskere

over for ulovligt fiskeri

opsættende virkning det konservative folkeparti vil under udvalgsbehandlingen forfølge dette

selvfølgelig på en velvillighed fra ministerens side

hvis det ikke er tilfældet vil vi fremsætte ændringsforslag qua de linjer som advokatrådet har foreslået det samme gælder § ni og tredive b her er der også problemer

ved domstolsprøvelse hvis en fartøjsfører får forbud mod at føre fartøj i fire måneder og klageadgang til fødevareministeriets klagecenter vi deler de bekymringer der også i dag er blevet rejst fra flere sider for så vidt angår dansk strafmyndighed herunder at danske fiskere så bliver straffet hårdere end alle andre eu fiskere og det vil vi selvfølgelig også

under udvalgsbehandlingen endelig synes vi altså at det er meget lidt large af fiskeriets minister at man ikke imødekommer det ønske om at skabe hjemmel til at fiskeriskolen i thyborøn

kan meddeles tilladelse til erhvervsmæssigt fiskeri så praktikpladsproblemerne kan afhjælpes vi håber meget på at vi også på dette punkt

meget berettiget ønske og jeg kan faktisk ikke se nogen saglig begrundelse for at man bare venter til næste gang der kommer et lovforslag

løses men alt i alt synes jeg selvfølgelig at det er meget vigtigt at folketinget samlet set sender et signal om at ulovligt fiskeri ikke må kunne betale sig og at der skal sættes hårdt ind over for det og jeg mener faktisk

har én stat

er tre forskellige jurisdiktioner

retlige subjekter tre slags personer som har rettigheder og pligter

skaber nogle praktiske problemer

af staten er inden for eu

i den gældende fiskerilov står der således at loven

som agerer i andre lande end i danmark

danske statsborgere som står med bopæl på færøerne eller i grønland er undtaget fra denne bestemmelse så

at der også er færinger der er bosat i andre lande end i danmark eller på færøerne en færing som ikke har nogen

danmark

bor i norge og fisker i norge eller bor i canada og

brug for en præcisering

er man ikke længere en dansk statsborger som er hjemmehørende på færøerne altså en færing

man en dansk statsborger som er hjemmehørende

derfor er det måske en god idé

lovens § en hundrede og tredive

en person som har boet på færøerne

er meget kryptisk men men jeg håber at tinget forstår at der

færinger som aldrig har boet i danmark

takke ordførerne

god debat jeg synes det har været en fornøjelse at det der har været fokus på har været retssikkerheden borgernes retssikkerhed at vi er enige om at vi skal have en bæredygtig forvaltning af fiskeriet og at de bekymringer der er givet udtryk for

vældig vældig positivt når vi diskuterer et

for eksempel hele spørgsmålet om laksefiskeriet der kan være nogle justeringer

af laksefiskeriet i i åerne synes jeg er

en opsamling jeg synes det er vigtigt

at understrege at regelsættet understøtter et godt eksistensgrundlag for de fiskere der overholder reglerne det synes jeg er det

beskyttelsesværdige interesser for øje sanktionerne og pointsystemerne har

alene fokus fokus på

tilbage i to tusind og otte men alle partier har været for

set også langt hen ad vejen at debatten i dag har afspejlet

forskellige spørgsmål omkring retssikkerheden for danske fiskere jeg vil gerne understrege at en permanent inddragelse af

meget meget alvorligt

men

for at få en permanent inddragelse er ufattelig alvorligt man kan få point for alvorlige overtrædelser mellem tre og syv point for hver enkelt overtrædelse men for

komme op på en permanent inddragelse skal man have halvfems point

og man vil ikke kunne undgå undervejs

fået nogle suspensioner hvor man har fået frataget retten i måske to måneder eller fire måneder eller otte måneder eller tolv måneder

sket undervejs

eneste gang det er sket har man haft mulighed for at klage og man har været igennem alle systemerne det vil sige at den fisker som står

få en permanent fratagelse

rigtig mange gange han har været ude og

har fisket meget ulovligt

han er fortsat med at fiske

meget meget alvorlige overtrædelser rigtig mange gange

sige når vi diskuterer retssikkerheden at at det

permanente inddragelser skal gå direkte til retssystemet

til sidst medfører den permanente fratagelse men men lad os endelig tale om det

også enhedslisten og konservative vil jeg sige

men lad os diskutere det under udvalgsbehandlingen og se om vi

set fra min side jeg har ikke noget imod det i hvert fald

forhold til færøerne og grønland

udvalgsarbejdet men jeg er faktisk ret overbevist om at vi har

vi står her og taler om

men ikke for færøerne og grønland imidlertid er der en masse danskere der fisker ved færøerne og grønland

som vi har fra eu så vi har nogle forskellige forpligtelser herre sjúrður

og mere vanskeligt men det burde være løst sådan

det under udvalgsbehandlingen så vil jeg sige

er at vi skal beskytte nogle fiskebestande som jo ikke nødvendigvis ligger inden for danmarks grænser

blandt andet ved færøerne og grønland og hvor eu har lavet en aftale om hvad der kan fiskes derfor er det vigtigt at man også har et eu system hvor vi kan gå ind i de farvande hvor vores fiskere fisker og sige i skal overholde reglerne her

når man indgår fiskeriaftaler med marokko

alle partier i folketinget været enige om at så skal den eu fisker der fisker ved marokko

sådan set det samme her

er nogle fisk som er andre steder altså uden for danmark er vi nødt til at kunne bruge

over for de fartøjer der fisker derude

det pointsystem der er lavet

lavet et der er ganske klart

hvor der er indført fiskeristop eller fiskeriforbud

det kan være så svært at forstå jeg synes det er meget meget klart beskrevet så på den måde mener jeg faktisk at

er gjort meget ud af at sikre at den enkelte fisker kan gå ind og slå op og sige hvis jeg gør det her

det retssikkerhed i bund og grund handler om at man ved

beskrevet meget tydeligt men lad os

udvalgsbehandlingen jeg vil bare sige at jeg

de bemærkninger der er kommet jeg er glad for at hele spørgsmålet om om laksedelen og reguleringsudvalg og alle de

straffebestemmelser der er og

fokusere på ikke mindst spørgsmålet

derfor vil jeg heller ikke gå så meget i dybden med det nu det må vi gøre under udvalgsbehandlingen

kommentar til spørgsmålet omkring praktikpladser

er jo at i forvejen er i gang med en omlægning af fiskeriets

er at i den første korte periode af uddannelsen vil man først og fremmest teste elevernes praktiske kunnen altså praktisk fiskeri og det er jo meget fornuftigt at

sjovt at være fisker problemet er bare at så skal man

er det faktisk en fælles henvendelse fra danmarks fiskeriforening

forbunds nedsatte lærlingeudvalg der foreslår at vi tager det med i det her lovforslag

jeg faktisk synes det er meget fornuftigt at vi får det på plads nu og ikke først når det hele ligger færdigt

i folketingssalen for at det kan effektueres

ind og gav dem de muligheder i fiskeriloven som der så måtte være brug for når man har

at det er mere praktisk at gøre det i en anden rækkefølge

lad os drøfte det altså det er ikke noget kardinalpunkt for mig mig for mig handler det også

heller ikke at spilde folketingets tid med at